afstemning om det stillede forslag til vedtagelse

at møderne bør holdes et sted og kun et sted og kun i bruxelles så er det sådan set ligegyldigt

parlamentet mener fordi det fremgår af en retligt bindende protokol til eus traktater at europa parlamentet har hjemsted i strasbourg og afholder de tolv månedlige plenarrækkemøder

udvalg holder deres møder i bruxelles det er altså en del af traktaten at møderne skal være adskilte

derfor at vi fra enhedslistens side har stillet et beslutningsforslag om at den danske regering skal rejse kravet om at man ændrer lissabontraktaten sådan at man får mulighed for at afvikle europa parlamentets møder i kun en by

den kritik der har været af det her fra europa parlamentets side har jo også mødt modstand kan man sige fra det franske udenrigsministerium som siger at reglerne jo er fastlagt i eu traktaten men som også siger at ingen i mange år har rejst spørgsmål om parlamentets rejsecirkus i rådet

hvis den udtalelse står til troende betyder det altså at på trods af

danske folketing er enighed om at man skal gøre op med at møderne holdes i to lande med de økonomiske konsekvenser det har med de miljømæssige konsekvenser det har så bliver der i realiteten ikke gjort noget som helst for at få ændret på praksis

måske derfor at det er sådan lidt bemærkelsesværdigt at i det betænkningsbidrag som gives fra alle partier med undtagelse af enhedslisten og dansk folkeparti fremgår det at man er helt enig med enhedslisten i beslutningsforslaget og at man stadig vil arbejde på at sikre at møderne kun holdes i en by desværre vil man ikke gøre det eneste det eneste der kan få nogle konsekvenser nemlig at stille krav om at det ændres i traktaten for det er jo forudsætningen for at det kan blive lavet om og derfor må jeg sige at

er en smule hyklerisk at man gør så meget ud af

beskrive at man er helt enig i indholdet af enhedslistens beslutningsforslag man bakker også op om parlamentet vel vidende at parlamentet intet kan gøre for at ændre det og så stemmer man imod et forslag der indeholder det eneste konkrete skridt man kan tage

danske folketings side fra en dansk regerings side for at få gjort op

formentlig er eu modstanden og eu skepsisen blandt befolkningerne så af den grund

det er godt at få styrket eu modstanden og eu skepsisen i de europæiske befolkninger

så mange penge og føre til så meget unødvendig miljøforurening

mødesteder og at man i realiteternes verden fra en dansk regerings side og fra det danske folketings side ikke gør

universitetets medarbejdere og studerende bliver repræsenteret i de indstillingsorganer og udpegningsorganer der skal udpege bestyrelserne

radikale venstre støtter ændringsforslaget og mon ikke vi siger at vi er en anelse forbavsede over at det kan være socialdemokratisk politik at de ansatte og studerende ikke skal sikres

andet ændringsforslag som vi har stillet og som også får støtte fra dansk folkeparti sf og det radikale venstre

at man skal høre de kollegiale organer og det akademiske råd

vedtægter og ændringer altså bare en simpel høringsøvelse gøres til en pligt som universiteternes bestyrelser har

konservative og socialdemokraterne når det handler om demokrati det sidste ændringsforslag som enhedslisten har stillet handler om at forsøge

bedre end det er gjort i den eksisterende lovgivning og

på den måde som også de faglige organisationer på området har sagt at man skulle prøve

at gøre det på det kunne sikkert gøres på andre måder det man bare må konstatere

for den enkelte forsker og så længe man ikke har sikret det har man i realitetens verden ikke sikret den frie forskning som efter enhedslistens opfattelse er et væsentligt

til at fungere men jeg håber selvfølgelig på at der vil kunne vise sig en lille smule bredere tilslutning til vores ændringsforslag ved afstemningen end det fremgår af betænkningen

vil blive genrejst efter valget og den vil sikkert også blive genrejst hvis vi skulle få en ny regering eftersom to af de tre partier som man hævder muligvis vil komme til at indgå i

afstemningen slutter

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

det er lidt uklart hvordan den behandling skal foregå

åbenbart meget magtpåliggende for ministeren at sikre at lovgivningen åbner op for at man kan lagre

i folketinget

sige at vi i enhedslisten har den opfattelse

hvis man ikke har nogen aktuelle planer om at lagre

hvis der skulle vise sig et behov for det ændre det ved at lave loven om det

også i folketinget men det foregår ganske rigtigt ved hjælp af tre behandlinger og altså efter en grundig og seriøs behandling i modsætning til hvad man måske kunne frygte

hastes igennem en sen nattetime ved et ekstraordinært indkaldt folketing så

der er noget der taler imod det ændringsforslag vi har stillet og som vil betyde at man på nuværende tidspunkt siger at

vil vel altid gerne sørge for at holde alle døre åbne

også at ministeren ikke vil fraskrive sig at

i deres politiske bemærkninger til lovforslaget

enhedslisten deler nemlig

det kan jo hænge sammen med at vi har en fælles forståelse af at vi skal gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer

det kunne jo logisk nok føre til at man stemte for enhedslistens ændringsforslag fordi vi tilsyneladende er enige når man så undlader at

er det med en henvisning til at man ikke kan udelukke at

en gang i fremtiden får brug for at hive noget

nej det kan man ikke udelukke

at biomasse er en begrænset ressource at det kræver mere energi hvis man skal basere sin energiproduktion på at man også har

vi ser bare ikke nogen grund til at have en ladeport åbnet for at man kan gå i gang

bliver nedlagt

i eu spørgsmål hidtil har

europaudvalget i folketinget arbejdet meget intenst med eu spørgsmål og det har ikke været

et samspil imellem europaudvalget og fagudvalgene på

medlemmer i de stående udvalg i folketinget

jo været sådan at der er sytten medlemmer

og

disse tolv også bliver ordinære medlemmer

deltager som som medlemmer i arbejdet i

det foreslået at udvalgene i fremtiden bliver

en del

får

kan

man kan sige

hvor den her regel har været gældende længst

skulle jeg hilse og sige

kunne jeg forestille mig jeg ved det i hvert fald

antallet af kvinder i kommunerne ligger det nogenlunde som i staten

at man skal sidde rundtomkring

for dansk folkeparti jeg tror at jeg har sagt det før men

om at der skal være det samme antal køn rundtomkring det er et spørgsmål om lige muligheder

medmindre de bliver forhindret af de indvandrermænd som måske vil fastholde dem i nogle mønstre som

sikkert ikke sidste gang vi kommer til at debattere det her og så må jeg

og om vi på et tidspunkt skal til at diskutere

fjerne reglen for nu er det sådan eller hvordan og hvorledes men jeg mener faktisk ikke at det er reglen der har gjort at

udviklingen er som den er jeg mener faktisk at det er den naturlige udvikling i samfundet og at kvinderne rent faktisk igennem de sidste fyrre år er kommet ud på arbejdsmarkedet og deltager meget mere i det demokratiske

os nær man kan simpelt hen ikke aflæse den politiske temperatur ud fra om der er udvekslet ordener eller ej uden på nogen måde at foretage en sammenligning vil jeg blot erindre om at vi ikke udveksler ordener med for eksempel usa eller rusland mere generelt om tildeling eller rettere udveksling af officielle ordener vil jeg fremhæve at det er regentens prærogativ som ordensherre at træffe beslutning og det er ikke regeringens og det er således ikke en udenrigspolitisk handling udveksling af ordener følger af en århundredgammel tradition i forholdet mellem stater i forbindelse med planlægning af kongehusets officielle rejser til udlandet og ved besøg her i landet kommer spørgsmålet om ordensudveksling som en del af

samlede protokolære arrangementer

ikke initiativtager i disse spørgsmål men hvis der fra et andet lands side fremsættes ønsker om udveksling af ordener er det sædvane at dronningen imødekommer dette heri ligger der ikke nogen udenrigspolitisk tilkendegivelse derfor skal man også være forsigtig med at spekulere i tilbagekaldelse af ordener man risikerer at tilføje en politisk dimension til ordensvæsenet som ikke bør være der udgangspunktet bør fortsat være at en orden tilbageleveres når modtageren er død

kan man diskutere selve besøget dertil når vi nu efterfølgende kender udviklingen i bahrain

det som skete efter besøget er det klart

være blevet gennemført men jeg tror faktisk ikke at nogen af os

den arabiske udvikling som den er forløbet de seneste måneder kongehusets rejse skal ses som en del af den samlede profil danmark har i udlandet når dronningen rejser som statsoverhoved tilføjer det nye aspekter til synet på danmark og kan bane vejen for en dialog om spørgsmål vi gerne vil drøfte som for eksempel menneskerettigheder demokrati og økonomisk samarbejde verden er nu engang omskiftelig og danmark har behov for at holde forbindelse til en lang række lande

den grund er helt enige med dem om alt

en århundredgammel tradition om ordensudveksling men vi vil naturligvis gøre hvad vi kan for at undgå at der opstår misforståelser eller tvivl

om den rolle ordensudveksling har

i forbindelse med fremtidige ordensudvekslinger nøje at drøfte dette mellem udenrigsministeriet og hoffet men regeringen har ikke ambition eller ønske om at politisere tildeling af ordener til udenlandske statsoverhoveder og konsekvensen af enhedslistens forslag ville netop være at det sker på en del af regentens embedsførelse ønsker vi at politisere dronningens virke nej det harmonerer ikke med den rolle som et bredt flertal af danskerne ønsker kongehuset skal have

skal på den baggrund og på regeringens vegne opfordre til at nærværende

så

inddraget i en politiserende rolle som vi i venstre ikke mener er passende vi ønsker at kongehuset fortsat forbliver upolitisk det gælder også i

til andre lande når der alligevel var en udveksling af

forbindelse med kongehusets besøg skal det ses i forbindelse med den meget lange tradition for udveksling af ordener ved officielle besøg fra dansk side er vores rejser og besøg en

for at komme i kontakt andre lande eller at udbygge allerede etablerede kontakter hvis man har ønske om at påvirke andre lande

styrkelse af borgerrettigheder demokratisk udvikling og ytringsfrihed kræver det at der er en dialog hvis vi alene indskrænkede vores rejser til lande som vi i forvejen var enige med så ville vores

for at gøre en positiv forskel i verden blive mindre det skal naturligvis overvejes nøje hvor man ønsker at rejse hen for ligesom et besøg kan åbne mulighed for en forstærket dialog

øget samarbejde kan et besøg naturligvis også tænkes brugt i forhold til det besøgende lands indre anliggender jeg er enig med

fundet sted hvis man kendte de efterfølgende begivenheder og styrets hårdhændede fremfærd det krav til omtanke gælder når kongehuset rejser ligesom det gælder når

jeg har noteret mig

var på besøg i bahrain inden kongehuset besøgte landet

også noteret mig at der ikke var en tilsvarende kritik

selv om hverken demokrati eller for den sags skyld menneskerettigheder var væsentlig anderledes

tusind og ni da udenrigspolitisk nævn var på besøg vi er i venstre glade for at der

nævnte i sin tale er blevet aftalt et tættere samarbejde mellem kongehuset

om ordensudvekslinger overvejes nøje inden kommende officielle besøg blandt andet derfor afviser

er

det fru helle sjelle

er og det vil blive vist i al arabiya og i al

krævet at få den orden tilbage det

det har også betydning på en anden måde det har betydning ved at det stiller det spørgsmål

jo ikke fordi udenrigstjenesten i danmark ikke vidste hvad der var i gang i mellemøsten det var ikke fordi man ikke vidste hvad det var for et styre man stod over for i bahrain

udtryk for at dansk udenrigspolitik på adskillige områder havde allieret sig med diktatoren i stedet for med befolkningen

at det er befolkningen der måske kommer til at bestemme i de pågældende lande det er altså et symbol på en forfejlet dansk

hvad det er for en forfejlet udenrigspolitik danmark og og vesten har stået for og står for

når man har set en diktator i fuld udfoldelse med hjælp af soldater fra saudi arabien nedskyde

det hele taget undertrykke det der var i gang at man så ikke træffer den enkle beslutning at den orden vil vi have tilbage det

forstår jeg simpelt hen ikke altså brixtofte

tidligere medlem af venstre kom i spjældet og straks blev der sendt et brev om at han skulle sende sit ridderkors tilbage det var sikkert ok det vil jeg ikke blande mig i

der i dag sidder i fængsel

har han ikke

det er dobbeltmoralsk på den måde

at lade de her to nævnte beholde deres ordener

jo noget sludder at påstå at det er uden

er enig

udtrykker det en politisk handling akkurat på samme måde som da vi forleden dag i danmark havde besøg af sydkoreas præsident

med sydkorea det har jo betydning selvfølgelig har det

er jo en af begrundelserne for overhovedet

er

opmærksomheden på europarådets kerneværdier menneskerettigheder demokrati og retsstat disse tre elementer er heldigvis i vores eget lille

fundamentale det er rettigheder som jeg personligt

folketingets andre partier også bør kæmpe for til daglig for på denne måde lever vi jo i danmark i et fantastisk velfungerende demokrati

jeg blive enige om at det bør

uanset dets politiske overbevisning for menneskerettigheder handler jo i sidste ende ikke så meget om

frihed til at skabe sig en fremtid og frihed til at mene og synes hvad man vil det forholder sig imidlertid sådan at der blandt de syv og fyrre forskelligartede medlemslande

der

allermest basale menneskerettigheder men som tyranniserer deres borgere

begrænser den enkeltes mulighed for at leve frit

hvor vigtigt det er at vi stadig kæmper deres

til de forskellige konventioner

af den europæiske menneskerettighedskonvention der er desværre

dikterer en anden dagsorden på bekostning af deres indbyggeres velbefindende jeg har talt om det før og jeg vil tale om det igen i dag den langvarige konflikt mellem rusland

i bedste velgående i dag rusland som for nylig

true de resterende seks og fyrre lande i

og det er derfor helt klart min holdning

åben og direkte diskussion med rusland

det her emne der er desværre også andre områder hvor det russiske demokrati halter bagefter

at vi fra europarådets side holder rusland

kerneværdier vi bør også pointere konkret i

georgien har en befolkning

opfylder konventionen når et land som hviderusland ikke gør

landes værdier og styringsformer når det kommer til

jeg vil derfor gerne udtrykke min fortsatte begejstring europarådets arbejde jeg ved godt vi ikke får megen

lande som pt ikke agerer efter de fuldstændig basale og forventelige rettigheder for menneskeheden nemlig demokrati

stadig mange områder at tage fat på

dette er en af europarådets og domstolens fornemste opgaver og til stadighed en opgave som jeg mener at vi bør kæmpe for at vi fastholder opmærksomheden på så vil jeg gerne på vegne af det konservative folkeparti sige at de desværre ikke kunne være her i dag

men

jeg

det er jo nok ikke

at det

ordføreren

dels ved at sikre et bedre samspil mellem den politikudvikling som foregår i europarådet og det som sker i de nationale parlamenter og regeringer i den

om at bakke op om generalsekretær thorbjørn jaglands bestræbelser på

europarådets organisation og også fokusere de politiske arbejdsområder så det både internationalt og i de enkelte lande bliver langt mere tydeligt hvad europarådet står

og ikke mindst skaber

slet ingen tvivl om at

et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle europæiske lande som netop europarådet kan sikre når eu jo

der sker stadig dagligt brud på

der er stadig lande som ikke lever op til de demokratiske og retspolitiske standarder som er nødvendige for at kunne kalde sig ægte demokratiske samfund og vi har desværre også blandt andet med konflikten

mellem europæiske lande hertil kommer at europarådet også spiller en vigtig rolle for samspillet mellem europa og mellemøsten idet både israel

ligesom også tyrkiets medlemskab er med til at sikre en god dialog med den muslimske del af verden den europæiske menneskerettighedskonvention og

menneskerettighedsdomstol er jo nok rådets mest kendte aktiv og som nævnt tidligere er der stadig problemer med ressourcemangel sagsmængden ligger nu på over ethundrede og enogtredstusind sager og selv om domstolen har fået mulighed for at effektivisere

er det altså sådan at der stadig væk er voldsomme problemer antallet af sager der venter på afgørelse er stadig væk alt for stort selv om man havde en effektivitetsforbedring på seksten procent i to tusind og ti og det er ministerrådet og regeringerne altså nødt til at gøre noget ved hvis der stadig væk skal opretholdes en tillid til domstolens arbejde nu pågår der jo også forhandlinger om at eu underlægges domstolen således at

behandle klager over eu det synes jeg er en fin udvikling glædeligt er det jo at danmark ud af alle syv og fyrre lande er det land med færrest sager anlagt ved domstolen i to tusind og ti blev der slet ikke afsagt nogen domme mod danmark og det synes jeg da godt at vi kan rose hinanden for et andet vigtigt aktiv for europarådet er som vi tidligere har været inde på menneskerettighedskommissæren som altså siden to tusind og seks har været svenske thomas hammarberg han har gjort vil jeg gerne sige en formidabel indsats med at overvåge de enkelte landes overholdelse af menneskerettighedskonventionen i to tusind og ti har han særlig arbejdet med forholdene for udsatte grupper som romaer flygtninge seksuelle minoriteter ligesom han i to tusind og elleve har haft særligt fokus på mediefriheden rundtomkring i europa med udgangspunkt

ungarns vedtagelse af en særdeles problematisk og

medielov menneskerettighedskommissæren gør virkelig en forskel for menneskerettighederne i europa og derfor var det også fuldstændig uacceptabelt at den danske integrationsminister søren pind tidligere på året

ord som idiot simpelt hen fordi han ikke brød sig om kommissærens udtalelser det var pinligt det var umodent og jeg forstår slet ikke at min ordførerkollega fra venstre absolut skal stå og forsvare den slags noget som alle kunne se var helt ude i hampen det synes jeg er uforståeligt to ting

er diskussionen om en eventuel sænkelse af valgretsalderen til seksten år

mellem kristendom og islam i europa jeg har på vegne af blandt andet socialdemokraterne rejst spørgsmålet om seksten års valgret i parlamentet og det skal behandles på vores session i oktober i år ofte er nye demokratiske reformer og principper startet med diskussioner i europarådet og det kan meget vel også blive tilfældet med seksten års valgret som allerede er gennemført i østrig en række tyske delstater og også visse østeuropæiske lande i danmark har vi jo nedsat en valgretskommission der drøfter spørgsmålet og jeg glæder mig til en kommende debat om sagen hvor jeg mener at der er mange gode argumenter for at inddrage unge

få behandlet en rapport og en resolution

gennem nogle år og der var det en stor glæde at opleve at parlamentet enstemmigt vedtog en resolution som klart opfordrer til dialog og ikke konflikt i forholdet mellem muslimer og kristne i europa der sendes med den resolution et enigt klart signal til populistiske partier der søger at slå mønt på fremmedhad om at det ikke er den vej europa skal gå og samtidig sender den et klart signal til

om at de skal bekæmpes og at de brede muslimske samfund i europa har en vigtig rolle at spille i forhold til at tage afstand fra og bekæmpe de ekstremistiske muslimer det er et klart

også synes

kan bruge i det danske samfund et moderne

meget vigtig rolle i det næste årti og danmark har selv om vi er et lille land en mulighed for at påvirke arbejdet stærkt hvis vi vil for her er det mange gange initiativet der gælder jeg synes at regeringen uanset farve og vi parlamentarikere skal give hinanden håndslag på at blive endnu mere udfarende og aktivistiske i europarådet med et eneste mål nemlig at fremme et fortsat fredeligt samarbejde demokrati og menneskerettigheder i

og emner som går langt ud over de områder som egentlig er europarådets oprindelige agenda den nye generalsekretær thorbjørn jagland har fra sin tiltræden haft ambitioner om at reformere organisationen han kan godt se problemet og godt forstå det han ønsker at europarådet skal have

et bedre image og få større gennemslagskraft i landene og det

det er yderst relevant dansk folkeparti støtter fuldt ud op

europarådet men en revision af bureaukratiet er absolut nødvendig arbejdet med at komme med ideer til reformer

går i første omgang ud på at reducere de mere end en hundrede og tredive programaktiviteter

og som skal behandles dér og senere debatteres i forsamlingen i europarådet

hvordan de ønsker ændringer gennemført

den politiske gruppe jeg sidder i som hedder edg

rådets oprindelige arbejde jeg har fremført at den måde hvorpå man i dag udvælger antal medlemmer

fra de enkelte lande baserer sig på hvor mange borgere der er i givet land og man kan spørge

og fornuftigt kriterium det mener jeg faktisk ikke det er selv om man selvfølgelig kan sige i en demokratisk ånd at jo flere borgere i et givet land jo større magt skal de egentlig have men når man nu tænker på at europarådet skal tage vare på demokrati

egen befolkning og er en retsstat så går det faktisk ikke altid i spænd som vi også

medlemslande i europarådet hvad skulle så være kriteriet kan man spørge nu er det ikke fordi jeg synes man

ændre det men man kunne for eksempel godt forestille sig at den model eller den score som transparency international opgør en gang om året med hensyn til hvor korrupt eller ikkekorrupt nogle givne lande er burde tælle med som en faktor i forbindelse med antal medlemmer i europarådet

ikke ukendt at danmark for eksempel ligger på førstepladsen som et land der ingen korruption har

ikke fordi jeg dermed mener at så skal vi have flertallet

europarådet slet ikke men vi har i dag fem medlemmer og de store lande som ikke er særlig demokratiske og ikke kerer sig

mindretal har masser af medlemmer og kan dermed påvirke europarådets arbejde og det der kommer ud af europarådet som resolutioner eller som vedtagelser og henstillinger til de enkelte lande og det er måske egentlig ikke særlig smart

det giver ikke nogen mening og det giver heller ikke troværdighed synes jeg at det forholder sig sådan at lande som for eksempel tyrkiet som undertrykker sit eget kristne mindretal skal være med til at bestemme hvordan vi heroppe ikke må udtale os

en eller anden sekretær som måske er kommet for tæt på at genere nogen og

reformprogram som jo går ud på

på rådets kerneområder det er jo ikke nogen hemmelighed at der har været ganske megen knopskydning i europarådet

blevet meget synligt programmerne er blevet reduceret fra i fjor

hundrede og tredive til nu vel otte og tredive i to tusind og elleve det er bare meget svært at gennemskue

man har gjort men foreløbig

må vi tro på at det er rigtig godt det er også godt at det er lykkedes for menneskerettighedsdomstolen

men det er jo sørgeligt

stadig væk stakker sig op

og tredstusind sager som ikke er behandlet vi kender alle sammen mekanismen i det her men det er da et fremskridt at man har kunnet behandle flere

skyldes jo først og fremmest at rusland

man så har kunnet effektivisere arbejdet men jeg synes det er en af de ting

vi fortsat virkelig må gøre noget for det er jo sørgeligt at hele den fremgang som har været i sagsbehandlingen bliver mere end ædt op af nye sager

har domstolen jo benyttet sig af retten til at iværksætte det man kalder foreløbige foranstaltninger og det indebærer jo at

det gælder de her personer som ellers skulle

været sendt tilbage til grækenland til nogle helt utilstedelige og helt urimelige forhold der lagde jeg også mærke til at

på de her rettigheder synes jeg ikke vi skal slæbe på fødderne når domstolen når domstolen råber vagt i gevær jeg synes også at det er lidt ærgerligt at den danske regering i mange

det gælder for eksempel handicappedes og kronisk syge personers rettigheder i forbindelse med tildeling af

det gælder de nye regler for familiesammenføring der lægger meget store hindringer i vejen for at gifte sig med en udlænding og det gælder mildt sagt det diskriminerende pointsystem hvor uddannelse i

ruslands ratifikation der trådte i kraft i juni sidste år har vi faktisk givet domstolen endnu bedre værktøjer på hånden til at få bugt med det store antal sager der venter på at blive afgjort så også på det område er udviklingen positiv men det skal selvfølgelig være endnu bedre som flere også har nævnt i dag

på konferencen i izmir sidste måned opnåede man politisk enighed om tiltag der sigter på at lette domstolenes arbejde yderligere det er vi meget tilfredse med

gode udsigter til at de omfattende reformer af europarådet herunder domstolene

anden del af generalsekretær jaglands ambitiøse reformer blev jo fremlagt i februar i år og indeholder blandt andet forslag til en gennemgang af de eksisterende konventioner med henblik på

et ramaskrig hvis man sagde nu ser vi på dem og ser om de stadig væk er aktuelle men jeg synes faktisk det er et forslag der ligger i ganske god forlængelse af dagsordenen om at skærpe fokus og koncentration

ordførerne for jeg synes også debatten i meget høj grad har været præget af at ordførerne hver især har særområder som de har som deres

de naturligvis som rapporteurs har haft et ønske om

michael aastrup jensen på vegne af venstre og det

for at diskutere de udfordringer der er og jeg er meget enig i at det er meget væsentligt at vi bruger europarådet som en platform til at prøve at understøtte den udvikling

også gerne sige tak til herre mogens jensen for det arbejde

og bekæmpe tendenserne til racisme og for det meget vigtige arbejde som

faktisk også er meget vigtigt at få fremhævet ikke mindst i en tid hvor vi desværre oplever rundtomkring i verden at religiøse mindretal bliver sat under et stigende pres

at den dagsorden også er meget fokuseret i europarådets arbejde og i den parlamentariske

det fokus der dér var på demokrati og hvad vi kan gøre om man så må sige for at skabe endnu bedre vilkår for at ægte demokratier

nationer der skal udvikle sig i demokratisk retning med at få sat deres strukturer ordentligt op ikke mindst

i det arbejde der er omkring

i forhold til den udvikling vi ser i nordafrika

en debat om hver enkelt specifik rapport der er mulighed for hvis der er specifikke rapporter der giver anledning til diskussion at de kan tages op men det er typisk sådan at det er

men det udelukker altså ikke at man

hvis der er bestemte temaer

men som sagt er

man tager de generelle rapporter op

problemstillingen om at undgå duplikering mellem de initiativer og det arbejde der foregår i europarådets regi

enig i at det er vigtigt at vi undgår duplikering

at undgå at der bliver konkurrerende institutioner eller at man laver det samme frem for at samarbejde med hinanden om det

af de initiativer der er taget blandt andet nu hvor den europæiske union tiltræder den europæiske menneskerettighedskonvention og som en konsekvens af at man ønsker at styrke samarbejdet

på månedsbasis såvel med den høje repræsentant ashton som med naboskabskommissær füle

i at det virker lidt omvendt hvis forskellige organisationer sådan set begge prøver

mere spænder ben for hinanden end egentlig understøtter hinanden så bare for

medvirke til at have fokus på også tak til herre jørgen

rapporten og det bidrag vi giver både politisk

finansielt som sagt

en hurtigere sagsbehandling og jeg synes faktisk at herre jørgen poulsen selv satte

fingeren på det helt korrekte ømme punkt nemlig at der ligger

og derfor er det et af de steder hvor vi kan være med til at gøre en positiv

vi har her i dag den debat må man tage med

hvis man ønsker at drøfte hvad danmark kan og ikke kan inden for de konventioner der er selvfølgelig skal der være plads til at vi har en forskellig tilgang til det og jeg

hvert fald selv personligt meget vægt på at vi naturligvis overholder konventionerne netop ud fra princippet om at hvis hvis vi ønsker at andre skal gøre det

i hvert fald også gøre det selv ellers er det vanskeligt at

at der faktisk er høj grad af enighed om de danske prioriteter

at det har været meget forskellige indlæg der er kommet fra ordførernes side jeg synes det afspejler at man faktisk deltager meget aktivt og levende i det arbejde der foregår inden for de områder hvor man selv har et interessefelt eller hvor man har ansvarsområder og jeg vil godt opmuntre alle parlamentarikerne til fortsat at deltage så flot og aktivt

det bidrager alt sammen til at europarådet

enig

en enkeltdommerbedømmelse

af

ny sag om